og mette bock beslutningsforslag nummer

mfl beslutningsforslag nummer

halvfjerds pernille skipper mfl

der er ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter jeg

i salen mens man pakker sammen og går ud

miljøbeskyttelsesloven i en udstrækning der sikrer at danmark kan efterleve vores direktivforpligtelser det gælder vores forpligtelser i forhold til eus direktiv om affaldshåndtering fra

udvindingsindustrien og forslaget medfører ændringer inden for områderne landskabelige hensyn og inddragelse af offentligheden

som det fremgår af lovforslaget kan vi i dag med den gældende lovgivning ikke leve op til det såkaldte udvindingsaffaldsdirektivs bestemmelser hvilket lovændringen nu vil råde bod på gældende lov imødekommer ikke kravene der stilles til landskabelige hensyn

og derfor bemyndiges ministeren til at ændre

denne mangel og efterleve vores direktivforpligtelser derved kan vi igennem lov sikre at udvindingsvirksomheder tager hensyn til landskabet

derfor har vi ikke noget problem med at udvide ministerens beføjelser på dette område hvortil der bør tilføjes at der ikke findes nogen virksomheder i danmark i dag der overhovedet er omfattet af udvindingsaffaldsdirektivet derfor kan dette lovforslag næppe siges at have de store konsekvenser herhjemme ligeledes ser socialdemokratiet positivt på afsnittet om lovændringen om øget offentlig inddragelse når en virksomhed omfattet af direktivet ansøger om tilladelse til at lave ændringer der kan have miljømæssige konsekvenser som det fremgår af lovforslaget giver det offentligheden på tværs af grænser mulighed for at blive inddraget det er positivt da det giver bedre mulighed for at blive inddraget i processer på den anden side af eksempelvis den dansk tyske grænse foreløbig er det dog værd at bemærke at miljø og fødevareministeriet giver udtryk for at de aldrig har modtaget eller

der er omfattet af de diskuterede direktiver og som ville kunne påvirke danske miljøforhold derfor kan relevansen diskuteres når det er sagt er det selvfølgelig vigtigt at muligheden foreligger samtidig med at vi lever op til vores forpligtelser forslaget har heller ikke givet anledning til de store protester i de høringssvar der er kommet hvilket også er socialdemokraternes udgangspunkt landbrug fødevarer udtrykker i sit høringssvar bekymring for muligheden for overimplementering af eu reglerne hvilket ministeriet har taget til efterretning fra socialdemokratiets side er det dog vigtigt at understrege at vi ikke partout mener at overimplementeringen nødvendigvis er skidt danmark skal på visse områder gå forrest og vi

ansvar i den forbindelse ser vi derfor frem til den kommende drøftelse af hvad vendingen nationale særregler i forhold til indvindingsselskabers hensyn til landskab egentlig dækker over lovforslaget bliver også vurderet til ikke at have nogen negative miljøeffekter ligesom ændringerne ikke vil få betydning for hverken den offentlige økonomi eller for borgerne og erhvervslivet på baggrund af det nævnte støtter vi lovforslaget da vi mener at vi bør efterleve vores eu retlige forpligtelser vi ser endvidere frem til

udvalgsarbejdet hvor vi håber at kunne få klarhed over hvad der præcis menes med at ministeren ikke kan udstede nationale særregler i forhold til varetagelse af

miljø og fødevareministeren hvorefter det hele så ikke gælder for nogen i danmark fordi vi

i gang med at implementere en lov som reelt ikke har nogen effekt i danmark

har nu siddet nogle embedsfolk i eu og brugt en masse tid på at finde ud af at vi i hvert fald ikke har implementeret det godt nok

jeg ved det synes vi i dansk folkeparti er forkert

at når man skal have vedtaget noget i danmark

tager man det i folketingssalen og så er det et flertal i folketinget der vedtager det uanset hvor lillebitte en detalje vi nogle gange synes en

men den måde vi som folketingsmedlemmer

sine holdninger gældende er altså hernede i folketingssalen og ikke ved at bemyndige en minister til noget

bemærkningerne om de økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige og de økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet med videre kan man læse at det

pligten for medlemsstaten til at høre offentligheden allerede følger direkte af direktiverne og så videre og så videre og så kan man sige at så har man i hvert fald fået læst lidt om udvindingsaffaldsdirektivet

det der foregår i danmark

fald på dansk folkepartis vegne den principielle tilgang til det at jeg

en minister skal have en bemyndigelse til ret meget andet end at ændre en skriftstørrelse det er den samme tilgang vi har

kommissionen den seksogtyvende februar to tusind og femten en supplerende åbningsskrivelse om at danmark fortsat ikke har gennemført direktivet korrekt for at sikre at danmark opfylder direktivet om

udvindingsaffald korrekt skal lovforslaget muliggøre at miljø og fødevareministeren kan fastsætte regler vedrørende håndtering af affald fra udvindingsindustrien i det omfang det er nødvendigt for at overholde eu retlige forpligtelser derudover skal miljø og fødevareministeren kunne fastsætte regler om inddragelse af offentligheden i forbindelse med afgørelser i et andet medlemsland som kan

få betydelig indvirkning på miljøet i danmark dermed sikres danskerne en bedre retsstilling ved grænseoverskridende miljøpåvirkninger fra omkringliggende lande det er vigtigt at understrege at bemyndigelserne kun vil kunne anvendes i det omfang det er påkrævet af danmarks eu retlige og internationale forpligtelser altså kan bemyndigelserne ikke bruges til at fastsætte nationale særregler vi står her med et lovforslag der ikke har den store praktiske betydning for danmark da der ikke findes minedrift i danmark og der er ingen virksomheder der er omfattet af lovforslaget da det vurderes at ingen affaldsanlæg i danmark er omfattet af direktivet ikke desto mindre

af dette lovforslag sætte en stopper for flere åbningsskrivelser fra kommissionen

fuldt ud at leve op til direktiverne og med disse ord

som ikke har så meget indhold men vi synes

til at dreje sig om så kunne det også være interessant om den her sag kunne have indflydelse på de forhold der kan være omkring skifergas det vil vi gerne

vil beføjelsen for eksempel også gælde ved ændringer i de eu retlige forpligtelser fremadrettet og vil ministeren i så tilfælde kunne ændre lovgivningen uden folketingets involvering

i liberal alliance mener vi at den danske regulering inden for natur miljø og ressourcer skal følge eus regler og direktiver for at undgå konkurrenceforvridning og kun under helt særlige omstændigheder skal danmark gå enegang

og indføre særlovgivning hvilket altid skal medføre en ekstraordinær indsats af danmark i eu for at få de øvrige medlemslande til at indføre tilsvarende lovgivning og sikre ensrettede rammevilkår for virksomhederne i hele eu derfor har jeg også med lettelse i sindet noteret mig at ministeren har indføjet en

bemærkning hvoraf det tydeligt fremgår at bemyndigelsen ikke vil kunne udnyttes til at fastsætte nationale særregler

og jeg har ligeledes med glæde noteret mig at ministeriet i høringsnotatet har fundet anledning til at gøre opmærksom på sit arbejde med grundlæggende forenklinger og moderniseringer af miljølovgivningen

en hel eller delvis revision og modernisering af miljøbeskyttelsesloven i den forbindelse godt kan komme på tale ambitionen med dette arbejde er at skabe en mere enkel klar og sammenhængende lovstruktur

inspiration i de kommende års lovgivning på miljø og fødevareministeriets område står der i høringsnotatet lovgivningen i forhold til de landskabelige hensyn bliver måske ikke ligefrem mere enkel og sammenhængende med det nærværende forslag til lovændring men med med ændringen sørger vi jo så for at

beskyttelsen af landskabelige hensyn ved håndtering af

såfremt det skulle blive relevant i fremtiden

låser bemyndigelsen til at være en minimumsimplementering og det synes jeg er et forkert princip vi bliver nødt til at at have en åbning for at der kan være særlige danske situationer

lovforslag så i alternativet er

her og vi støtter umiddelbart

der må ikke på nogen måde fornemmer man kunne tænkes

i al stilfærdighed og

den form for konsekvent uambitiøs tænkning og meget meget regelrytteri i

ind for vi skal overholde eu lovgivningen

danske virksomheder og danske kompetencer mulighed for at gøre det endnu bedre end man gør det i europa den logik forstår vi slet ikke i radikale venstre men stemmer for fordi vi så håber på at vi kan

sfs side er vi ikke villige til at

hvor man taler om overimplementering som noget der er skidt

områder hvor vi ønsker at gå længere og derfor kan vi ikke sige ja heroppefra i dag der er noget vi bliver nødt til at få afdækket fordi vi mener at at selve sprogbruget lægger op til en linje hvor overimplementering altid er skidt vi vil gerne gå længere i de tilfælde hvor vi synes

at for så vidt være helt fint

det er noget vi gør med åbne øjne og noget

som lige nu hvor vi diskuterer kvælstofnormer

og lige nu er der en diskussion om om vi overhovedet må i forhold til eu retten

selv ønsker jeg for det første ikke at gå ind i en retorik det gør sf ikke om overimplementering vi synes

der kan være gode grunde til at gå længere men jeg er helt enig med med spørgeren i at at vi fastlægger

politikken her i folketingssalen så hvis vi ønsker at gå videre for eksempel med miljøbeskyttelse eller i forhold til udledningen

her med at vi ønsker at være meget firkantede det er måske også derfor jeg synes det er noget positivt i det her lovforslag om

som politikere ønsker i danmark og

række af direktivets bestemmelser ikke er blevet korrekt gennemført i

det lovforslag vi behandler i dag skal så give ministeren bemyndigelse til at fastsætte regler som

gennemføre det her direktiv korrekt jeg kan gøre det ganske kort og sige at

trække lidt på smilebåndet fordi det jo vurderes at der i dag ikke er affaldsanlæg som rent faktisk bliver omfattet af udvindingsaffaldsdirektivet og

gennemførelse af direktivet om udvindingsaffald mineaffaldsdirektivet

den første åbningsskrivelse kom faktisk

i to tusind og otte kommissionen vurderede at danmark ikke i tilstrækkeligt omfang levede op til direktivet og der har vi så fra dansk side over rigtig mange år forsøgt argumentere for at yderligere implementering var unødvendig da vi simpelt hen ikke har minedrift i danmark kommissionen holder fast

i en supplerende åbningsskrivelse fra to tusind og femten

der ikke findes minedrift i landet så jeg vil bare sige at det har været en meget langvarig dialog vi har haft med kommissionen

det her og nu forsøger vi simpelt hen at sætte punktum ved at følge kommissionens anvisninger

gøres det ved at indføre en hjemmel i miljøbeskyttelsesloven til at varetage landskabelige hensyn når vi har med affald fra minedrift at gøre

vi under udvalgsbehandlingen kan få overtalt både alternativet og sf til også

det her jeg svarer gerne på de spørgsmål der måtte være

hvis det kan få kommissionen til

det

det kommer til at tage tid og der skal arbejdes hårdt på sagen

er blandt de partier der sidste år indgik en fælles forståelse om at skabe rammerne for skat det er helt centralt at der kommer styr på inddrivelsen

set også derfor at vi nu er i gang med at prøve at opbygge et nyt

liberal alliance radikale og konservative

i fællesskab er med til at løse de udfordringer

side klart tilkendegivet fra starten

vil være positive over for

droppede den automatiske inddrivelse gennem efi altså et fælles inddrivelsessystem og det her lovforslag skal så bidrage til at løse lidt af den situation vi står i efter efi der skal etableres et nyt it system der gerne skulle være på plads på baggrund af enklere løsninger og enklere og klarere lovgivning målet er at have et nyt system på plads i to tusind og nitten belært af erfaringerne med

i hvert fald noget man skal følge meget nøje og det har vi også tænkt os at gøre

skal der jo laves et

tidspunkt kan blive permanent og det tager vi jo

også behov for at dispensere fra nogle af de generelle regler der i dag gælder for inddrivelse derudover

som vi forstår det direkte videre til

den kritik der bliver rejst i høringssvarene ønsker en grundig drøftelse af i det kommende udvalgsarbejde det drejer sig blandt andet om den modregning

om at skat kan indhente og anvende oplysninger om personer

berettiget til børne og ungeydelsen og om nettoindkomst til statistiske og regnskabsmæssige formål

målet med de her justeringer og præciseringer er at skabe et klart og entydigt hjemmelsgrundlag

man sige hvis man kigger på kommentarerne både i høringssvarene

have bedre på plads i udvalgsbehandlingen

jeg nævne at kommunernes landsforening nævner at

se at regeringen har svaret i kommentaren til

til at regeringen spiller klart ud

den situation kommunernes økonomi er i forvejen presset og så diskuterer man omprioriteringsbidrag og

andre ting oveni og derfor

komme med nogle klare svar men som sagt bakker vi op og

over hvor meget af det her lovforslag man kunne undvære

jeg tænker blandt andet på at retten til partshøring bliver begrænset for mange mennesker her vi har set at man kun koncentrerer sig om

fordringer altså at man begynder at inddrive nogle ting mens man

positive over for at se på om der er behov for at tilføre flere ressourcer men

at man har høstet gevinsterne ved den rationalisering tilbage i to tusind og seks

ikke bare trylle tilbage ved at ansætte en horde af nye medarbejdere

det her lovforslag

det her er som sagt anden runde og der kommer sikkert også nogle flere runder fremadrettet med det her

et nyt system som skal understøtte inddrivelsen rent digitalt

det skal træde i kraft i to tusind og nitten det man så gør indtil da er at man laver en midlertidig it understøttelse som sørger for at vi trods alt indtil den dato kan få drevet nogle

kun indeholde de nye skyldnere men det betyder jo ikke som jeg har læst det at de gamle skyldnere slipper for at betale

det her system det nye system skal

fordringstyper

var jo at man lavede det her såkaldte stjernekrigsprojekt altså et kæmpe system der

være en god idé at man starter lidt i det små og

kan virke udfordringen er jo så hvad der skal ske med alle de

ikke bliver understøttet af det midlertidige system

høringssvarene at det er noget af det kommunernes landsforening også bekymrer sig

til skat det kunne fald være positivt hvis

det er begrænset hvad kommunerne har af muligheder i dag

gøre noget så kunne det være rigtig positivt

jeg synes også at folketingets skatteudvalg skal gå konstruktivt ind i det arbejde for at se om vi kan give kommunerne nogle redskaber så de selv kan håndtere det ellers indeholder lovforslaget en del andre

skat kommer til at kigge på sagerne inden de kommer til skatteankestyrelsen det synes vi da lyder som en fornuftig ændring og så er der en række præciseringer

omkring den her indkomstaftrapning af børne og ungeydelsen som socialdemokraterne også var inde på der synes vi

mere ud i udvalgsarbejdet fordi der trods alt er nogle

fornuftigt svar på det så der ikke er tvivl om hvordan man håndterer de her ting fremadrettet så det synes vi også

afslutningsvis kan jeg sige på

og selv om det kan være et lille skridt i

er det trods alt et positivt skridt i den rigtige retning for at vi fremadrettet kan få

og der skal nu laves alle mulige forskellige tiltag

de ting som dansk folkeparti var med til at gennemføre med et snævert flertal tilbage i to tusind og fem i dag betyder at skat er i dyb krise og at milliarderne fosser ud af statskassen for eksempel til udenlandske svindlere eller som vi jo også har set i en dokumentarudsendelse fra danmarks radio at der måske også

understøttelse af inddrivelsen udfordringen har nok bare været den måde man greb det an på

på at lave det her kæmpe stjernekrigsprojekt hvor man ikke havde forudset at der kunne være

op mod to hundrede forskellige fordringer man skulle håndtere

sørger for at der kan være færre fordringer man skal håndtere rent it mæssigt

med det faktum at skat i to tusind og seksten har et mindre budget end skat havde i 2015 det har jeg personligt et stort problem med jeg mener at det egentlig er udtryk for at man ikke har lært tilstrækkeligt af det som er årsagen til den nuværende situation i skat

svindel med udbytteskat ja listen er desværre lang derfor glæder jeg mig over at skatteministeren i september to tusind og femten tog initiativ til planen skat ud af krisen og det er især glædeligt at et så bredt udsnit af folketingets partier har valgt at tage ansvar her og indgå i arbejdet for at få genoprettet skat

dette forslag er et af skridtene på vejen efi et fælles inddrivelsessystem måtte desværre lukkes ned og nu står vi over for en periode hvor inddrivelsen ikke fungerer og der arbejdes på et nyt it system til erstatning

præsenterer regeringen med dette forslag retssikkerhed på skatteområdet er et af regeringens sigtelinjer for skatteområdet det er ikke rimeligt at tilfældigheder afgør for den enkelte om ens gæld forældes så skat ikke kan inddrive den og man kan slippe for at betale skat mens andre må betale deres gæld

glæder jeg mig over at arbejdet med en genopretning af inddrivelsessystemet er i gang med bred opbakning der skal ryddes grundigt op og i mellemtiden er der brug for midlertidige løsninger til gavn

meddele at vi støtter lovforslaget da den konservative ordfører ikke

den anden hånd for eksempel i forbindelse med det her lovforslag faktisk svækker retssikkerheden for en lang række borgere det jeg taler om er jo punkt fire og punkt fem i det her lovforslag hvor man vil

modregning uden partshøring

lave en indkomstaftrapning af børne og ungeydelsen uden partshøring det er det der ligger i lovforslaget hvordan hænger det sammen at man

det skandalesystem som blev indført i forbindelse med strukturreformen i to tusind og fem hvor man centraliserede en masse funktioner i skat og hvor man samtidig besluttede at der nu skulle fyres tusindvis af medarbejdere vi har set konsekvenserne af

vi har også set at den tidligere s ledede regering desværre fortsatte i det spor og blandt andet i forbindelse med finansloven i to tusind og fjorten nedlagde fire hundrede stillinger i skat der er tale om at et politisk flertal i folketinget i årevis har mishandlet skat og skåret skat helt ned til sokkeholderne har sparet skat i stykker nu står vi så og skal rydde op og det vil vi fra enhedslistens side også gerne bidrage til

skal gøres nogle ekstra ting og noget anderledes og at der måske også skal ændres

at gøre hvis man ansatte nogle flere folk i skat hvis man for eksempel

på inddrivelsesområdet ansatte nogle af de elever som har været elever men som efterfølgende ikke har kunnet få ansættelse i stedet for at overføre folk fra kontrolindsatsen i skat for eksempel på momsområdet og så til inddrivelsesopgaven altså hvor meget man for eksempel

det første handler jo om fastsættelse af særlige regler for dækningsrækkefølgen

man vil som udgangspunkt kun inddrive på fem og tyve typer fordringer og hvis systemet så bliver en succes

dækningsrækkefølgen for at det bliver lovligt det er det lovforslaget handler om der står så også at det vil øge inddrivelsesprovenuet i forhold til i dag men at det er højst usikkert hvor stort provenuet vil

kritiske over for at lave en lappeløsning på den

begynder at opdele fordringer i to grupper

dem man forfølger og så dem man så at sige lader sejle sin egen sø og det er jo en uacceptabel situation at nogle borgeres fordringer i udgangspunktet ikke bliver inddrevet mens andres bliver og det åbner i øvrigt

og hvor det er der ikke bliver inddrevet og så kan man så begynde at lave svindel i stor stil

have i den her sammenhæng må være at man inden man starter med at lave de

at vi kan løse opgaven endnu bedre så er der

omkring ændret klagebehandling af klager over skat

havde fuldautomatiseringen i forbindelse med efi

også kan være meget svært at støtte specielt når vi har haft diskussionerne om retssikkerhed i skat og skatteministeren fremlægger retssikkerhedspakker hvordan kan det være

skat er i store problemer hvor det på mange måder

kan tilføre skat flere ansatte vi har jo set at det har været utrolig dyrt at fyre alle de mange ansatte i skat og at det jo faktisk er sådan at vi

nærmest ikke har råd til at lade være med at ansætte flere

afslutningsvis vil jeg bare sige at der også er et par gode elementer i lovforslaget det er ikke skidt alt sammen blandt

registrering ved konkurskarantæne

nu flere områder hvor man kan inddrage eller nægte registreringsmulighed det er jo selvfølgelig rigtig godt og det

i øjeblikket fordi det jo er sådan at skat i to tusind og seksten har et lavere budget end man havde i to tusind og femten og vi synes det er lidt mærkeligt at man lancerer en plan der hedder skat ud af krisen hvor man så tilfører skat et lavere budget end det skat havde i to tusind og femten for det gik jo ikke så godt i to tusind og femten så det er noget vi vil fokusere

med det grundlag der ligger nu som hedder skat ud af krisen har man ikke tilvejebragt de rette rammer for skats arbejde man har ikke tilført skat

man har ikke rettet op på at der i årevis er blevet skåret tusindvis af ansatte i skat

og it understøttelse selvfølgelig er vejen frem det siger sig selv blandt andet også fordi

en meget høj skat men nu har vi også et højt spild og en lav tillid i befolkningen til vores skattesystem

en af grundene til at det er gået så galt er at vi har skatteministre

men skatteministre generelt fordi det er sådan at vi i danmark har en politisering af skatteområdet

være en maskine som sørger for at inddrive skatten

daler tilliden i befolkningen til hele hele skattesystemet og legitimiteten af denne

hvor nogle svarer den skat de skal mens andre ikke gør

er uigennemskueligt og uretfærdigt og det er et klima hvor man kan forvente desværre at snyd kan trives

enklere skattelovgivning hvor alle borgere og virksomheder kan gennemskue hvilken skat de skal betale

at love og regler i forhold til inddrivelse

det der så også er sket er er at

har haft en dysfunktionel organisation hvor man er blevet ved med at bygge videre på et it system og har villet lancere det ad flere omgange vel vidende at at det formentlig aldrig ville komme til at fungere

der er brug for mere gennemskuelighed og ansvar også i embedsværket

ansvarlige for udviklingen af it systemer skal selvfølgelig tage ansvar for det

selvfølgelig også belønnes for det

efi system som er blevet skrottet når det har været så stor en fiasko som tilfældet er i forhold til ansvar

hos den siddende minister hvis tingene fortsætter som de er nu og selvfølgelig også i den kreds af partier som arbejder med genopretningen af skat

vi nogle klare målsætninger for den proces vi ønsker blandt andet en klar målsætning

i skat både når det handler om afskrivninger og når det handler om tab

og når inddrivelsen er så mangelfuld som den er

og vurdere om genoprettelsen sker på tilstrækkelig

vi bakker op om

hundrede og to og tyve og husker på at vi står her ikke for at beskytte loven og systemet

kritik og eftersyn men derimod for at beskytte borgerne imod

uretmæssigheder og urimelige udgifter afstedkommet af et uigennemsigtigt og ikke

her fornuftigt ud synes vi omvendt så er der enkelte steder hvor

det giver sådan lidt følelsen af at der stadig væk er nogle skeletter der kan falde ud af skabet om nogle år når vi kigger tilbage

beslutter lige nu det er når datatilsynet eksempelvis præciserer at

er forkert at bruge i forhold til persondataloven

de ændringer man vil lave

gøre tingene lidt mindre radikale

lige kigge rigtig godt efter fordi ambitionen og hensigten her er jo god

trække noget ned over både borgere og dem der skal sidde og udføre det arbejde hos skat som rent faktisk kommer til at forbryde sig mod noget af det vi ellers er glade for i skat nemlig den orden

i forvejen er ret gode til at vi ikke kommer til at misligholde et eller andet fordi vi skal indhente noget gammelt der er gået dårligt så det er noget af det vi kigger mest efter kommunernes landsforening opridser en rimelig markant ængstelse over for implementeringen af det her hvor

tror at der bliver brugt det ord så det synes jeg også at vi i udvalgsarbejdet lige

stilling til fordi jeg tror meget på at ejerskabet i forhold til til skat er et

i kommunerne og hvis man ikke hos medarbejderne i skat føler meget meget stor tiltro til de redskaber de skal til at bruge

både for mennesker og maskiner så selv om vi nu får det her skabt på et fornuftigt grundlag og får automatiseret noget af det i det her

til at kalde det et mini efi system

ikke satser på at nå hundrede procent automatisering måske kunne det være elegant og fornuftigt

er tyve procent af det her som maskinen ikke kan gøre

der hørte jeg også tidligere fra enhedslisten at man fokuserede på

fået lov til at arbejde på den mest hensigtsmæssige måde i stedet for hele tiden at skulle omstruktureres og og nedskæres

som udgangspunkt er positive men men igen ærgrer sig over

godt stykke arbejde men hvor vi nu skal til at lave

de mennesker der kunne have gjort et godt stykke arbejde

tilbage igen men vi vil nu indsætte ny en maskine der skal gøre et eller andet der forhåbentlig

men som vi rent faktisk stadig væk ikke rigtig har i hvert fald i alternativet sikkerhed for kommer til at virke fordi vi har ikke set nogen ny måde at indkøbe it på vi har ikke set nogen ny måde

it løsninger på som gør os trygge i forhold til det man nu er i gang med at skabe men det kan vi jo blive positivt overrasket

af skats områder har været seriøst rod og systemer der ikke

vi vil gerne tilslutte os det kor af partier der er med på at tage vores del af ansvaret for at få

lighed med flere andre partier at de høringssvar vi har fået til det her lovforslag

både nogle generelle problemstillinger som jeg synes at

og nogle specifikke der vedrører lovforslaget generelt

kommunerne føler det sejler lidt med hvordan

taget sig af rent faktisk kommer til at fungere både for så vidt angår de fordringer

men jo også de fordringer der kommer i tiden fra nu og frem til at vi får et edb system der forhåbentlig kan hjælpe skat med at gøre det digitalt ligesom vi gør på rigtig mange andre

få det indtryk på høringssvarene at det sejler lidt for regeringen med at få de her ting afklaret med kommunerne

synes ikke det gavner noget og slet ikke processen

gjort klar og få afhændet sagerne så vi præcis ved hvad de forskellige dele af den offentlige forvaltning har at gøre i den her sag forsyningsvirksomhederne har også skrevet ind og sagt at de

inddrog dem jeg kan ikke vurdere om det er klogt eller ej men jeg synes da i hvert fald ministeren skylder dem et svar

flere spørgsmål inden for retssikkerhedsområdet retssikkerhed er noget der ligger radikale venstre meget på sinde

synes risikoen for fejl stiger hvis man

forbindelse med

kommentarerne fra ministeriet at det mener

også fejl i selvangivelserne så jeg er ikke helt overbevist om at vi har løst retssikkerhedsproblemet

det som vi vil spørge ind til under udvalgsbehandlingen for retssikkerhed er vigtigt ikke mindst på et tidspunkt hvor vi har haft de her problemer i skat

gør opmærksom på en usikkerhed de mener der kan være i

fejet af banen med rette eller urette sidder skatteministeren altså

noget rod som der er mange ministre der må tage et

det fritager jo ikke ministeren for ansvaret for at gøre det ordentligt eller regeringen for

ansvaret for at gøre det og skabe den klarhed der skal til på nuværende tidspunkt

er en lille smule mindre end budgettet var i 2015 er det et udtryk for at

effektiviseringsgevinster som man havde regnet med og derfor ikke havde belæg for at fyre alle de medarbejdere

men jeg tør godt sige at det selvfølgelig er den nuværende ministers ansvar at sørge for at

i hvert fald er de medarbejdere der skal til for at kunne løfte inddrivelsesopgaven i to tusind og seksten

samlet set selv om man flytter nogle hen på inddrivelsesområdet og derfor er det da også klart noget af det vi vil holde øje

foretaget bevidst eller ubevidst på en måde der gør at der er utrolig mange af de store fisk og dermed meget store beløb som er unddraget skat enten

af manglende kontrol og så er der en masse små fisk som som

jeg tror det vil være sådan at der er en grænse for hvor langt ned i fordringerne man skal gå før det kan betale sig så vi kommer til afskrive noget når det er små beløb det handler om men selvfølgelig skal

nå men først om baggrunden for forslaget

desværre en helt ekstraordinær situation vi befinder os i som følge af at det

at standse inddrivelsen via

at vi stoppede den inddrivelse fordi man inddrev på i nogle tilfælde ikkelovligt grundlag

med at opbygge et nyt inddrivelsessystem frem mod to tusind og

det er selvfølgelig nærliggende at sige kan man ikke bare ansætte mange mennesker eller flere mennesker til det flere varme hænder i skat og jeg kan godt forstå at

nemme politiks synspunkt først og fremmest fordi hvis man skulle løfte den her inddrivelsesopgave med

de mellem fem og halvfjerds og firs milliard

man skulle ansætte mange hundrede måske mange tusinder til at stå for den manuelle opgave

den praktiske udfordring at man ikke bare

derfor er der altså en naturlig grænse for

ansætte flere medarbejdere man skal finde pengene og man skal finde de rette medarbejdere

forholde os til men

er i første omgang at etablere et

gå tilbage til at skattemedarbejdere sidder med kuglerammer der bliver nødt til at være en form for it understøttelse den vil i starten kun have en begrænset funktionalitet og den vil alene kunne understøtte inddrivelse af en del af de krav der er sendt til inddrivelse systemet vil så gradvis blive udbygget til at omfatte flere krav og understøtte flere inddrivelsesaktiviteter samtidig skal der parallelt hermed sikres manuelle inddrivelsesaktiviteter i det omfang det

i stedet for at bygge et nyt stort it projekt som jo kan gå galt starter

i det små med at opbygge en midlertidig

man fået et fundament der gør at man over årene kan få

mere it understøttet inddrivelse men det kommer til at kræve mange år med meget mere manuel

vi tidligere havde troet vi skulle have med det lovforslag vi behandler i dag sikres der altså den nødvendige fleksibilitet

tage et skridt ad gangen og det er det vi kommer til at tage et skridt ad gangen

først bygges videre på systemet når fundamentet og de mursten der allerede

it jargon hedder agil udvikling

skal ses i sammenhæng med den lovgivning som folketinget i øvrigt enstemmigt og

mens it systemerne opbygges sker yderligere utilsigtet forældelse af fordringer under inddrivelse

der under høringen altså lovforslaget høring og i øvrigt også her i dag

rejst spørgsmålet om om der ikke kan åbnes for at kommuner og de kommunalt ejede forsyningsselskaber det kunne være vandselskaber som jeg tror herre martin

kan få adgang til selv at inddrive gæld

stor forståelse for at kommuner og andre fordringshavere gerne vil have inddrevet den gæld der ikke bliver betalt derfor er

har lyttet til og som jeg gerne vil se på

i samarbejde med kommunernes landsforening og kommunernes landsforenings formandskab som jeg har inviteret til et møde

i dagspressen én kommune der et sted gerne vil have mulighed for én ting en anden kommune vil noget et andet sted der bliver vi nødt til at lave en samlet løsning for kommunerne

man får en løsning som kommunerne samlet set kan leve med men som ikke gør at man bruger ressourcer på at opbygge otte og halvfems forskellige

kedelige nyhed er at selv om kommunerne fylder meget

mangler dem i likviditet i kommunekassen

den mindste det er mellem to og tre

men det er ud af en samlet fordringsmasse på de her fem og halvfjerds

fordringer så hvis vi bruger alle vores kræfter på at løse kommunernes problem

og det betyder altså at man ikke i fuldt omfang kommer til at stille alle tilfreds heller ikke alle kommuner

talerstol erklære at jeg er positivt indstillet over for at se på

man kan løse kommunernes problem

altså drøfte med kommunernes landsforening endelig synes jeg

en række præciseringer og justeringer der skal sikre et klart og entydigt hjemmelsgrundlag det gælder blandt andet i forhold til det betydelige antal modregninger skat gennemfører hvert år jeg tror også det var noget af det

hvis det her var noget nyt

uden forudgående partshøring det mener jeg godt man retssikkerhedsmæssigt kan stå på al den stund at der er tale om penge

dem modregner man så i det man ellers ville tilbagebetale

altså en central brik i forhold til opbygningen af et nyt inddrivelsessystem og derved også en afgørende forudsætning for en effektiv inddrivelse det er helt grundlæggende hverken ret eller rimeligt at de der betaler hvad de skylder til det offentlige skal betale for dem der ikke betaler deres gæld derfor skal vi have

medarbejdere jeg har på fornemmelsen rune lund måske har et enkelt spørgsmål til mig her

der er ikke nogen derude der har de kompetencer

vi har brug for det er også derfor med med den

man man ansætter de der folk over de næste to år altså

gang med den manuelle inddrivelse

vi skal have et it understøttelsessystem vi skal så sørge for at det er et system der rent faktisk fungerer

man gik i gang med det vi nu må sige har vist sig at være en umulig opgave blandt andet fordi lovgivningen slet ikke er digitaliseringsparat

en af de ting vi så kommer til

dialog med den her forståelseskreds omkring skat ud af krisen om

der vil man i øvrigt også komme ind i en helt grundlæggende afvejning af nogle hensyn over for hinanden hensynet til en enkel lovgivning hensynet til retssikkerheden hensynet til effektiv inddrivelse hvor man skal finde den gode vej og det har jeg tiltro til at vi kan gøre i i fællesskab

datatilsynet og det de skriver i høringssvaret

jeg selv har spurgt ind til og det tror jeg er bedst at vi svarer skriftligt på

materiel uenighed i det der i lovforslaget lægges op til men

som minister tager høringssvar fra fra datatilsynet ganske alvorligt

for at vi har styr på ikke blot it systemerne

tværtimod om at vi sikrer borgerne så hensigtsmæssig en klagebehandling som muligt hvis skat ikke finder at en skyldner skal have medhold i sin klage skal klagen videresendes til skatteankestyrelsen der herefter træffer afgørelse men i første omgang

løst kan man sige hvis klager ikke får medhold

automatisk videre til til skatteankestyrelsen

i øvrigt oplyse at hvis skat kun giver skyldneren delvis medhold vil skyldneren have mulighed for at meddele skat at klagen fastholdes og så skal skat videresende klagen til skatteankestyrelsen

at den her justering af klagestrukturen på

men det er også vigtigt for mig som minister at understrege vigtigheden af

en effektiv inddrivelse kræver det at vi træffer nogle beslutninger hvor nogle af dem også

svære beslutninger jeg er glad for

stort flertal i folketinget erklærer sig villige og parate til det også nogle af de partier som ikke

at de oplever at for eksempel elever som er ansat under inddrivelsesområdet

efter et endt elevforløb ikke kan få et job på inddrivelsesområdet samtidig med at man overfører folk fra kontrolindsatsen til inddrivelse så tænker jeg så er der et problem

til at ansætte de folk som gerne vil arbejde og som kan arbejde hos skat i dag så min pointe er lidt jamen lad os støvsuge arbejdsmarkedet for mennesker som kan arbejde i skat og lad os afsætte ressourcerne til det for dermed at bidrage til at få rejst skat igen og det udelukker selvfølgelig overhovedet ikke at man laver systemunderstøttelse eller at man laver digitalisering det skal der til det siger sig selv det er måden

men

tilføre skat flere ressourcer eller har man med skat ud af krisen hvor budgettet i

hvor der kan være behov for at se på om ressourcerne og det mandskab der er til rådighed

det ville være uansvarligt at give flere ressourcer til skat

behov for at tilføre yderligere ressourcer det tror jeg vi kommer til

de nye it systemer der skal bygges derfor forlader vi to tusind og seksten med en

set ikke så optaget af om rammen er større eller mindre end

optaget af at skat bruger de ressourcer

hvor

for at spørge om hvad de nu mener der skal spørges om og så skal jeg som minister svare

jeg har svaret herre rune lund med et eksempel på en businesscase som dør

som viser at man ikke nødvendigvis entydigt kan sige at at der er en businesscase ved ved blot at ansætte flere

slår sig i tøjret fordi det begynder at gøre rigtig ondt på kernevelfærdsydelserne

hvornår kan vi så forvente en afklaring for for hver uge der går

ministeren der sidder for bordenden og kan indkalde

jeg siger bare i al stilfærdighed at det er noget skat har gjort gennem en årrække

utilfreds med den modregning som sagt klage over det det

forstået det faktisk ikke mange der har gjort i de forgangne år

et ikkeeksisterende problem vi diskuterer her i

breve går i noget forskellige retninger

man kan lave det hele man kan ikke både købe fordringer og samtidig give dem en større rolle i inddrivelsen der må man vælge hvilken vej man man skal gå og forhåbentlig kan vi

skal løftes både for staten men også for kommunerne og kan